byde alle både genvalgte og nyvalgte velkommen sige tillykke med valget og tak for indsatsen i folkestyrets tjeneste også tak til dem der stillede op men ikke blev valgt og de utallige andre som har brugt tid og kræfter i folkestyrets tjeneste frem mod valget den attende juni de er folkestyrets kernetropper

vi træder sammen i dag fordi

ifølge grundlovens § fem og tredive stykke

nyvalgt folketing træder sammen klokken tolv den tolvte søgnedag efter valgdagen dersom kongen ikke har indkaldt det til møde forinden

i medfør af grundlovens § seks og tredive siger forretningsordenens §1 hvad vi så skal gøre og jeg citerer i folketingets første møde efter nyvalg vælges under forsæde af aldersformanden en midlertidig formand til at lede tingets forhandlinger indtil den almindelige prøvelse af valgene har fundet sted aldersformanden det er ikke den ældste men den der har siddet længst i tinget

meddele at fra social og indenrigsministeren har jeg modtaget materiale i anledning af det afholdte folketingsvalg det vil blive tilsendt det netop nedsatte udvalg til prøvelse